rené gade og lisbeth bech poulsen mfl beslutningsforslag nummer hundrede og seksten

via en applikation eller anden it teknologi pia olsen dyhr

manglede der stadig væk svar på spørgsmål selv om

de har ligget i ministeriet hele eftermiddagen hele aftenen

spørgsmål en og tyve spørgsmål to og tyve spørgsmål tre og tyve spørgsmål seks seks og tyve spørgsmål syvogtyvende jeg kan se at et af de spørgsmål er oversendt fra forsvarsministeriet

det den proces vi i folketinget sætter i gang når vi laver den slags hastebehandlinger hvor ministerierne ikke kan eller ikke vil det skal jeg jo ikke kunne afgøre

de regler der eksisterer om at vi skal have besvarelserne på spørgsmål der er stillet i god tid inden vi har behandlingen her i folketingssalen

fra enhedslistens side stemme for at vi ikke giver den dispensation og vi vil selvfølgelig bede om inden vi kommer til punkt otte på dagsordenen

v fire og fyrre af kenneth kristensen berth

christina egelund rasmus nordqvist martin lidegaard holger k nielsen

der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v syv og fyrre af peter hummelgaard thomsen jan e jørgensen rasmus nordqvist emrah tuncer holger k nielsen

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v seks og fyrre af kenneth kristensen berth og christina egelund samt forslag til vedtagelse

v otte og fyrre af søren søndergaard bortfaldet

v tre og fyrre af kristian pihl lorentzen

og rasmus jarlov

der stemmes dernæst om forslag til vedtagelse nummer v en og fyrre af henning hyllested kim christiansen

er forkastet der stemmes endelig om forslag til vedtagelse nummer v to og fyrre af rasmus

ikke stillet ændringsforslag herre

rigtig fin det der er problemet ved det her forslag er og det er jo

milliard kroner at gennemføre

fra enhedslistens side vil godt sige at vi finder det stærkt kritisabelt specielt i en situation hvor vi snakker skat og den alvorlige krise som skat befinder sig i at man i et lovforslag af den her karakter ikke tydeliggør at der følger udgifter med på mellem en og en milliard kroner det er ganske enkelt absurd i lovforslaget står der faktisk at lovforslaget ikke har økonomiske konsekvenser

de foreløbigt estimerede omkostninger der ligger i forhold til implementeringen af de her regler

vi fået oplyst at for så vidt angår finansieringen af de nødvendige ændringer er der ikke taget stilling til hvordan ændringerne skal finansieres

det er uacceptabelt at skatteministeren ikke kan anskueliggøre hvor finansieringen skal komme fra på skatteområdet når vi har behandlet lovforslag hernede

har vi nogle gange økonomiske opgørelser der viser at der vil være en

eller en mindre indtægt for staten på fem million kroner nu har vi her et lovforslag som vil koste anslået mellem en

en milliard kroner at gennemføre og måske endda mere

virkelig virkelig uacceptabelt at det ikke fremgår af lovforslaget og vi synes det er virkelig virkelig uacceptabelt at der ikke er klarhed over hvor den her finansiering skal komme fra

hvis man ser på hvordan skat er blevet mishandlet de sidste over ti år af skiftende regeringer

der er blevet sparet tusindvis af stillinger væk i skat og der er blevet sparet milliarder af kroner i skat

men hvem skal betale har man intet lært af historien har man intet lært af at skat er blevet sparet i stykker

skatteministeren i forbindelse med førstebehandlingen jamen det plejer jo at være sådan når vi vedtager den her slags eu regler

senere det er noget vi diskuterer i finansudvalget men der er bare ikke

vi ser på hvordan finansieringen af den her slags it systemer plejer at blive finansieret

komme en finansiering fra skats side og jeg vil æde min gamle hat hvis jeg havde en på at skat også kommer til at betale for implementeringen af det her

at vi skal annullere allerede planlagte besparelser i skat

gerne gøre tinget opmærksom på at hvis vi ikke her fra tingets side gør noget i forhold til de allerede planlagte besparelser i skat

vil skats budget i to tusind og nitten være over fem hundrede million kroner mindre end det er i dag

den situation vil man så pålægge yderligere udgifter

og det er jo sådan med eu forordninger at de har direkte indvirkning

dansk lovgivning men der synes jeg også bare at må tage os selv alvorligt som folketing det kan da ikke være rigtigt at vi reducerer folketinget til sådan en form for mickey mouse parlament fordi der ligger en lovgivning fra eu hvor vi så bare siger

den må vi vedtage for det har eu sagt uden at vi ligesom behandler det ordentligt og tager stilling til finansieringen i det her folketing danmarks folketing skal vi tage stilling til de regler der skal gennemføres og vi skal tage stilling til den finansiering der følger med i alle tilfælde og det burde vi helt klart også gøre i det her tilfælde også fordi beløbet er så stort så enhedslisten kan absolut ikke

støtte det her lovforslag vi vil have skat genrejst vi vil have

allerede planlagte besparelser i skat

tilført langt flere ressourcer til skat

genrejst det her lovforslag er for os et tegn på at et flertal i folketinget hvis det her bliver vedtaget desværre ikke

vedtager noget som potentielt set kan koste mellem

række spørgsmål i udvalget

må sige at vi tager forbehold for den videre implementering

vi får den analyse som skatteministeren har lovet kommer til sommer

får afdækket de nærmere omkostninger men

identificere mig med den form for demokratisk civil ulydighed som herre rune lund opfordrer til

så er det jo fuldstændig rigtigt at det her er et eu toldkodeks der koster nogle penge det er også et eu toldkodeks som har været mange år undervejs og jeg har fuld respekt for det forbehold som herre jeppe bruus giver udtryk for men jeg må bare i al stilfærdighed minde om jeg gør det

partier som sad i regering før den her regering kom til

blev diskuteret i folketingets europaudvalg og jeg minder om at man også har et ansvar for at sørge for at det bliver implementeret og et ansvar for at man finder pengene til at få det gennemført og det må vi så prøve at gøre

blev behandlet i folketingets europaudvalg i to tusind og tolv da man havde

en anden regering og hvor man burde være gået i gang med arbejdet med at finde ud af

jeg gør det gerne og jeg hjælper gerne med at få løst det her problem

toldkodekset som sådan

noget der bliver efterspurgt af dansk erhvervsliv det er nogle penge som vi skal

som skal investeres i at sikre bedre regler for afregning af moms sagt lidt firkantet

handler det om at man på eu plan skal gå væk fra at lave toldarbejde med gennemslagspapir men gå over til at have en form for

understøttelse af toldsystemet så vi får en situation hvor

henter en container ind i hamburg i madrid

den samme lette og simple toldbehandling det er noget der vil gavne dansk erhvervsliv det er noget der vil gavne det indre marked det er noget der vil gavne

kommer til at fungere i danmark såvel som i resten af europa

nu skal vi så sørge for at få det implementeret på rette vis få lavet de it systemer der er behov for og der opfordrer jeg til at vi i fællesskab finder nogle løsninger på

som skatteminister og jeg er ganske overbevist om at det her

er noget der vil kræve at vi finder nogle ekstra midler hvis man skal betale den regning som det koster at gennemføre

til at advare mod dem der tror på at man bare kan lade være med det her at folketinget kan lade være med at stemme for lovforslaget det er eu lovgivning og det har direkte retsvirkning og derfor håber jeg at der er et bredt flertal af partier i folketinget som vil være ansvarlige over for det grundlæggende princip at når eu har besluttet noget så

hvor skal de penge komme fra altså det er alle de spørgsmål vi ikke ved noget om i dag fordi vi afventer den analyse der er på vej fra skatteministeriet derfor synes jeg

nødt til at tage forbehold for at vi jo ikke kender omfanget af hvad

måske også bare et svar på skatteministerens

at det system man troede kostede nogle få hundrede millioner kroner da folketingets europaudvalg gav tilsagn i to tusind og tolv nu ender

i regeringen og også samle et flertal i folketinget

at man kan få gennemført eus toldkodeks så smidigt effektivt og billigt som muligt

er selvfølgelig behov for at finde noget noget finansiering til at løfte

den opgave men det er noget vi går i gang med når vi ved præcis hvad regningen er og det ved vi desværre ikke på nuværende tidspunkt

løber op i en stor regning det er det er forskellen derfor er det som sådan ikke så usædvanligt

at vi hurtigst muligt kan få afklaret hvad regningen er og få fundet ud af hvordan

i vores fællesskab i det her tilfælde vores fælles samfundsejede energiselskab dong

forslaget vil hvis det vedtages

man kan gennemføre den planlagte børsnotering

set blevet mere aktuelt fordi børsnoteringen af dong nu er blevet sat i gang ja faktisk skal folketingets partier formentlig allerede senere i dag

finansudvalget vedtage det aktstykke som formelt godkender at dong kommer på børsen og at staten dermed afgiver mere af sit ejerskab til nye private investorer så hvis det forslag som vi i enhedslisten og alternativet har

i dag forkastes så vil den endelige beslutning om en børsnotering af dong blive gennemtrumfet på et finansudvalgsmøde uden at befolkningen er blevet taget med på råd

er en sag der i den grad har optaget danskerne og hvor der har været

den lukkethed og den mangel på demokratisk debat som har præget hele processen

meget principielt spørgsmål når vi som samfund overdrager og sælger ud af vores fælles samfundsejede virksomheder til private

får vi ikke de her virksomheder tilbage på befolkningens hænder

af vores fællesejede virksomheder til private mister vi demokratisk råderum så mister befolkningen mulighed for at bruge de virksomheder som redskaber

det er særlig problematisk når det gælder et energiselskab som dong

at vi som samfund som befolkning kan bruge det til at fremme for eksempel en grøn omstilling af samfundet altså til at tage hensyn der rækker ud over

som er langsigtede samfundsmæssige hensyn

det kortsigtede økonomiske sigte at der skal være et årligt afkast til de aktionærer man inviterer indenfor

det kan betale sig at investere i grøn omstilling

lige nu og derfor har dong også udviklet sig i en positiv retning i

og det igen bliver de fossile brændstoffer der

så vil dongs investeringsportefølje selvfølgelig også skifte

har vi brug for kunne tage langsigtede samfundshensyn

meget blandede erfaringer når vi ser ud i verden der er erfaringer fra

hvor man har privatiseret for eksempel sine kraftværker som jo er

erfaringer med underinvesteringer i for eksempel kraftværkerne

at forsyningssikkerheden er blevet ramt i en række europæiske lande

er det rigtige tidspunkt at børsnotere dong selv hvis man mener at det skal ske det

og at man får en alt for lav pris til danskerne som jo ejer

dong er vores alle sammens energiselskab og derfor er det helt naturligt at når man privatiserer den slags virksomheder skal vi alle sammen tages med på råd

det vi stemmer om om lidt skal den her fortsatte privatisering af dong tromles hen over befolkningen ligesom vi så det da der blev solgt ud til goldman sachs

få kastet lys over hvad der foregik

senere i dag skrives endnu et udemokratisk kapitel i historien om frasalget af vores fælles energiselskab hvis dette forslag fra enhedslisten og alternativet stemmes ned fratages danskerne muligheden for indflydelse så bliver børsnoteringen af dong gennemtrumfet på et finansudvalgsmøde senere i dag hen over hovedet

enhedslisten

enhedslistens principprogram men som man ikke taler så højt om til dagligt nemlig at staten skal eje virksomhederne i danmark

kan overgå til private interesser jo bedre

mener jeg også at vi hvis vi ser på tdc og på en række af de meget problematiske privatiseringer som er gennemført

at det er svært om ikke umuligt at vende den proces

hvad enhedslisten skal gå til valg på

altid glad for at få gode tips og og

visse sektorer i samfundet ligger bedst

det gælder vores energiselskaber og det gælder mange af de ting

det er ting som indebærer

insinuerer ordføreren at vi

jeg afkræfte vi mener at staten

arbejdsgiver efter de private arbejdsgivere det så vi jo med folkeskolereformen det var ikke en stat der optrådte særlig pænt som arbejdsgiver

vi er meget stærke tilhængere af at vi får flere kollektivt ejede virksomheder i danmark i stil med dem vi allerede kender vi har jo en meget bred vifte af ejerskabsformer i danmark vi har

er ejet af kunderne vi har en realkredit

været foreningsejet vi har andelsselskaber og så videre

vi synes det er rigtig positivt at se på forskellige ejerformer det tror vi er rigtig godt for en økonomi og noget

i stedet for denne milde socialdemokratisme som enhedslisten har gjort til sit varemærke i alle valgkampe

og nyliberale offensiv vi har oplevet igennem de seneste år som ordførerens parti står i spidsen for har kastet verden ud i

en klimakatastrofe som truer vores vores planets overlevelse så ja vi går til valg på en socialistisk udvikling i danmark det kan jeg garantere ordføreren for og det bliver ikke i den milde socialdemokratiske form

senere på dagen og i andre sammenhænge som gerne vil have en børsintroducering

giver mulighed for et mindre frasalg men hvor vi stadig væk har majoriteten på statens hænder

enhedslistens utilfredse med at den danske befolkning har sammensat et folketing hvor der er et bredt flertal som ønsker den her beslutning

fællesejede virksomheder er et af de steder vi burde spørge befolkningen så er det jo af de årsager

jeg synes ikke at det er godt at et tilfældigt sammensat folketing kan træffe de her uigenkaldelige beslutninger

helt åben over for en diskussion man kan tage hvornår er folkeafstemninger det rigtige

generelt godt kunne bruge flere folkeafstemninger og vi mener at det her er et eksempel på hvor man kunne kunne bruge dem og når man ser på historikken og de meningsmålinger som blev lavet i forbindelse med salget til goldman sachs

der noget der tyder på at der er en diskrepans mellem hvad flertallet herinde i folketinget mener og hvad danskerne mener

et folketing det er rigtigt og måske var det en forkert formulering at

sammensat folketing det jeg bare mener

den beslutning man træffer ikke afsluttes med den her folketingssamling den rækker så langt

i fremtiden at jeg synes der er grund til at spørge befolkningen i det her tilfælde der var faktisk også partier

der er ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

af sin bolig skal pålægges indberetningspligt så skat automatisk får indberetninger om hvilke skattepligtige personer der har haft lejeindtægter via virksomhedens platform

deleøkonomi er i hastig udvikling både internationalt og nationalt altså i danmark jeg ser som skatteminister de her nye virksomhedskoncepter som udtryk for innovation noget som bidrager til at gøre os rigere som samfund og give alle danskere flere muligheder og mere frihed

bliver det jo billigere at eje en bil og hvis man kan udleje sin lejlighed bliver det billigere at have en lejlighed det vil sige at det giver flere muligheder

måske også gøre at flere kan eje både bil og bolig privatpersoner er i stand til via internettet og smartphones at handle leje låne og dele produkter og tjenesteydelser med hinanden via digitale platforme udviklingen mod flere og flere digitale forretningsmodeller

deleøkonomi som forretningskoncept udfordrer

der traditionelt set er blevet drevet virksomhed på

den sidste ende også skattekroner til statskassen

skal det samtidig understreges at det er vigtigt at aktørerne i deleøkonomien overholder de skatte og afgiftsregler der gælder og at der ikke opstår ulige konkurrencevilkår

i hvert fald set fra skatteministeriets og min side et klart behov for

at skabe et stort kontrolregime for

mest effektive måde at løse det her eller skats problemer generelt på jeg har derimod et ønske om at være i dialog med branchen som kan være medvirkende til at der findes gode og konstruktive og ikke mindst effektive løsninger

i løbet af foråret seksten påbegynde et analyseprojekt som skal give skat et nærmere kendskab til deleøkonomi herunder omfang af og eventuel pligt

betale skat af aktiviteterne skat ønsker i analyseprojektet at se nærmere på forretningsmodellerne i deleøkonomien de skattemæssige udfordringer i koncepterne og hvordan skat kan medvirke til at de skattemæssige forhold på området er klare og kendte der skal også ses på det har jeg ønsket som skatteminister hvordan skat kan udøve kontrol på området og om der skulle være et behov for at ændre lovgivningen derudover

der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe som skal se nærmere på vækstpotentialet i deleøkonomien

herunder hvordan de eksisterende brancher i den traditionelle økonomi for eksempel hotelbranchen transportbranchen

når resultaterne af skats analyseprojekter og resultaterne af analysearbejdet fra den tværministerielle arbejdsgruppe foreligger

i dag give det tilsagn til folketinget

gerne vil drøfte resultatet af de her analyser med folketingets partier og der synes jeg

på det skattemæssige område men altså på oplyst grundlag

give udfordringer også for skattesystemet men om en

er løsningen må jeg være ærlig at sige at jeg kan godt være i tvivl om

komme ind på hvorfor virksomheder som formidler deleøkonomiske tjenester via en hjemmeside i udlandet vil ofte ikke være skattepligtige i danmark de vil ikke

og derfor vil en indberetningspligt ikke kunne gøres gældende over

pålægge indberetningspligten men hvis selskabet kun har en hjemmeside hvor de formidler udlejning af lejligheder biler

den pågældende indberetningspligt

og har medarbejdere straks vil flytte

til et andet land fordi det typisk ikke vil være den fysiske placering af en medarbejder eller hvor man juridisk hører hjemme henne i danmark der er afgørende for om man

udlejning via airbnb

det er som sagt det teknologiske det vil sige hjemmesiden

område endnu et argument for at man skal være varsom med det

kan der indføres nok så mange indberetningspligter uden at det pågældende selskab

lejer sine aktiver ud er skattepligtig af lejeindtægten dog er der samtidig fradrag for de udgifter der er forbundet med udlejningen i forhold til udlejning af hele eller dele af egen bolig

der fastsat skematiske regler for opgørelsen af fradraget i lejeindtægten som udlejeren kan gøre brug af

benyttes et bundfradrag på fireogtyvetusind

ud fra forudsætningen om at de fleste kun udlejer deres bolig i få uger om året har det været skatteministeriets vurdering at lejeindtægten

opnået via tjenester som formidler udlejning af boliger som for eksempel airbnb

der ikke er noget bundfradrag og man er skattepligtig af hele indtægten og der har man selvfølgelig som skatteborger en forpligtelse til at indberette det beløb man er skattepligtig

jeg gerne gentage at deleøkonomi er et område som både jeg og regeringen kommer til at se nærmere på i den kommende tid vi ønsker at omfavne og videreudvikle den deleøkonomiske idé fordi den giver frihed og økonomiske muligheder for den enkelte

udvikler nye markeder som jo både på kort men i særlig grad på lang sigt kan føre til at staten og samfundet får skatteindtægter vi ikke får i dag men det forudsætter også at vi ikke bruger skattereglerne

slå deleøkonomien ihjel og det kan man hvis man ønsker det det ønsker regeringen

svare skat både som borger der benytter sig

og de selskaber der står bag som nævnt vil skat påbegynde et analysearbejde vedrørende deleøkonomi ligesom en tværministeriel arbejdsgruppe skal se nærmere på området resultatet af det arbejde herunder den fortsatte dialog med branchen kan være med til at afdække eventuelle muligheder og behov for nye tiltag på området der samlet set kan bidrage til at sikre at branchen fortsat kan vokse i danmark mens der forhåbentlig på samme tid bliver afregnet skatter og afgifter korrekt på den baggrund

drøftelse med folketingets partier inklusive

vi har et fagligt grundlag at gøre det på og det betyder også at

støtte beslutningsforslaget som det ligger

hvis man udlejer sin fritidsbolig via et udlejningsbureau er

i dag på det område eller om skatteministeren

en god og klog måde at gøre det på for det skaber et incitament til

set tror at den mest effektive vej at gå

at lave en frivillig aftale mellem skattemyndighederne og nogle af de her deleøkonomiselskaber og overveje om det princip er noget vi

der er platformen er en hjemmeside der ikke er hjemmehørende i danmark så kan vi skabe et skattemæssigt incitament til at samarbejde med de danske skattemyndigheder til glæde for for virksomheden for borgeren der benytter sig af

udlejning og i sidste ende jo også for statskassen derfor synes jeg det er en vej man skal overveje

er en lang række sommerhuse som man også kan leje via airbnb

set bare ud på at sige at de regler der gælder for sommerhuse skal vi overføre til almindelige boliger om der så skal være

vi meget villige til at diskutere i forbindelse med behandlingen af det her

en tilkendegivelse af men

om deleøkonomien synes jeg sådan set fordi der er tale om en strømlining at man kan vedtage

hjemmesider og apps og det er ikke en vej jeg synes er farbar for skattevæsenet at man skal gå ind og lukke og blokere hjemmesider men det er det eneste redskab

tænke alternativt i forhold til de traditionelle lovgivningsmæssige redskaber og og derfor

altså umiddelbart et problem i bare at stemme ja til

undersøgelse eller rapport om man vil ligger klar inden sommerferien jeg tror skat kommer til at kræve lidt længere tid

også hvis man skal finde nogle alternative lovgivningsmæssige

jeg gerne det tilsagn kan jeg ikke give her i dag men ved en

se nærmere på på den problemstilling det er noget der vedvarende kommer til at være under pres og derfor

tidspunkt til at være et behov for at vi måske ser på om de regler skal ændres men det tilsagn kan

skatten fra de pågældende virksomheder med adresse i andre lande må vi så tage op

indgå i en dialog og indgå frivillige aftaler med skattevæsenet hvis man ikke gør det

det der ligger her i beslutningsforslaget og det der

i al stilfærdighed sige at der står vi som skattevæsen ikke så stærkt

kan pålægge en indberetningspligt over for selskaber som ikke har fast driftssted eller er hjemmehørende og skattepligtige

isoleret på indberetningspligten men også på nogle af

jeg fornemmer de fleste partier vil nemlig deleøkonomien blomstre men at skat selvfølgelig også får sin del

fuldstændig unfair konkurrence

er tilfældet her når vi hører herre rune lund fortælle om airbnb der jo også formidler sommerhusudlejning

traditionelle danske sommerhusformidlere som har den byrde kan man sige

virksomheder så ville flytte til udlandet men hvad har erfaringen været med den lovgivning der gælder på sommerhusområdet er det sådan at de sommerhusformidlere som er omfattet af det her og så vidt jeg ved er nogle af dem faktisk internationale virksomheder novasol

have stor viden om det er flyttet til udlandet for at undgå den her indberetningspligt og

ikke betaler en eneste krone i i selskabsskat

jeg appellerer til at vi tænker nyt og innovativt også i vores skattesystem for at løse den her udfordring i stedet for at hive gamle kendte redskaber som

deleøkonomi og teknologi som en driver i deleøkonomi og vores samfund som sådan er noget vi kommer til at se meget mere til

den skattepolitiske diskussion af hvordan får indrettet skattesystemet sådan at staten

jeg ikke referere den her men jeg kan bare sige at jeg sendte det klare signal

om at finde den gode og lette måde gøre det på for skattevæsenet for airbnb

set er ganske positive aspekter

bruger nye måder

der er mellem en ansat og en arbejdsgiver en køber og en sælger en lejer

generelt set vant til at vores arbejdsgiver indberetter

set også på udlejningsområdet

er meget rimeligt at udfordre hvordan vi vi kan udvikle det forhold

har en indberetningspligt for

så nem og så gennemskuelig som

i forbindelse med at vi efterlyste at regeringen satte

med at angribe nogle af de her problemstillinger

for der er behov for at få styr på

fra de konstruktioner af virksomheder som vi kender

jo sådan at hvis jeg ejer et sommerhus og udlejer det gennem novasol eller et lignende bureau som har indberetningspligt

oplysningerne til skat jeg får så et højere fradrag nemlig bundfradraget på enogtyvetusind

op til minimum fireogtyvetusind

og den anden er en regnskabsmæssig model

man også må diskutere når man nu

ville indberetningerne sådan set også blive mere komplekse så virksomheder som

set er behov for at diskutere hvordan vi laver konstruktionen hvordan

for virksomhederne for for danskerne generelt og for skattefællesskabet så vi støtter intentionen

det fordi vi mener at beslutningsforslaget er for snævert

i forhold til den kompleksitet og den lidt bredere palet af virksomheder

og i forhold til de udfordringer som den såkaldte dele eller platformsøkonomi giver

det er rigtigt jeg synes set det var en udmærket tale som skatteministeren holdt i forhold til at få afspejlet hvor der er nogle muligheder det deler jeg

utålmodigheden består i at jeg tror at vi er nødt til

sikre at der ikke går tre eller fire år

en anden mulig udgang kunne jo være det som herre rené gade fra alternativet

og sender et klart signal en hensigt om at når man arbejder med det her

skal man kigge grundigt og positivt på muligheden for at se på en automatisk indberetningspligt ville det

en linje eller en mulighed som ordføreren ville kunne

skriver enhedslisten jo sådan set også

det private marked altså det må jeg sige tror kommer til at kræve noget mere arbejde end at vi lige laver et beslutningsforslag i

lidt mere gråt og lave en beretning i skatteudvalget hvor vi får lejlighed til i fællesskab

leje sin bolig ud som man kan i dag

udfordring som enhedslisten rigtigt peger på i

også bliver en hvid økonomi altså hvordan man sikrer at folk får indberettet at de har haft den her indtægt ved at leje deres lejlighed eller deres ejerbolig ud

sikrer at der kommer nogle ordentlige forhold

at der bliver en skæv konkurrence i og med at

det så derfor deler vi fuldt ud intentionen

det ikke er alt for bureaukratisk der synes jeg faktisk at en indberetningspligt umiddelbart

god løsning men der er også det store men i det som skatteministeren har været inde på at

det problem man gerne vil løse løser det

ikke har fast driftssted her i landet og derfor vil de ikke være omfattet af det betyder det så at der ikke skal være nogen indberetningspligt

kunne give dem samme mulighed som der er for

fradrag hvis i gør det via os jeg tænker at det kunne være en god løsning man kunne

har givet udtryk for allerede er i god dialog med airbnb

har en aktie i i den her sag det synes

vil vi egentlig gerne afvente resultatet af det og det

helt reel problemstilling der ligger og som vi skal have løst men

måske man kigger lidt bredere på

fradrag som jeg har nævnt nu men også det med fast driftssted synes jeg

kan have en hjemmeside eller en app til at ligge på en server eller en virksomhed på cayman

kan jo meget berettiget sige at det er her i danmark værdierne bliver skabt fordi det er her husene er og bliver lejet ud så der er mange aspekter i meget kompliceret problemstilling som gør at det giver god mening at

løsningen med at indføre en indberetningspligt i danmark er

nogle ordnede rammer for så de passer ind i den virksomhedsstruktur der nu er i branchen men jeg vil gerne sige

kan lave en fælles beretning eller også prøver den model som enhedslisten

store konflikt i det men om det skal ende

hvordan får vi startet debatten her i folketinget og hvordan får vi den debat til at foregå i måske lidt højere tempo end det har været tilfældet tidligere

for tilkendegivelsen af at vi eventuelt kan kigge på hvordan vi kan tilrette beslutningsforslaget på den måde at

lidt mere op hvis der er et ønske om det

vil også meget gerne se på muligheden for at kigge på om vi kan lave en beretning og i det hele taget dykke dybere ned i problematikken det synes

være yderst interessant

at

enhedslisten som har fremsat et beslutningsforslag om at

og der er ingen tvivl om at der er masser af positive elementer i deleøkonomi og at deleøkonomi er kommet for

mange fordele og muligheder ved at folk deler biler tøj lejligheder

det er der et kæmpe potentiale i og det er et potentiale som vi

se at det er et marked der udvikler sig rigtig rigtig hurtigt men der er naturligvis også udfordringer i så at få en voksende deleøkonomi til at fungere inden for de

drive virksomhed i danmark som jo har en

mere klassisk tilgang hvor deleøkonomien i sit væsen er en kende anderledes

selvfølgelig også at det inden for skatteområdet giver nogle

jo selvfølgelig hæfte mig ved at skatteministeren

underholdt med og berettet om at der er et arbejde i gang som skal afdække de

der arbejdes derudover også blandt andet i erhvervs og vækstministeriet for at afdække vækstpotentialet for deleøkonomi og for udviklingen af teknologier og andet inden

har afspejlet at vi får et bedre

det gøres jo nok noget mere hensigtsmæssigt når vi har et mere fyldigt grundlag

erhvervs og vækstministeren har igangsat og den analyse som skatteministeren også har

man skal betale den skat man skal uanset om man agerer på den ene eller den anden måde om det er deleøkonomi eller ej hvis en ydelse er skattepligtig

er det en virksomhed der drives via en hjemmeside der har hovedsæde i usa

i danmark eller har det der

naturlige udfordring at folketinget godt

på det her område men de kan så ikke håndhæves

det ikke virker så derfor tror jeg

allerede har været inde på at det giver rigtig god mening at vi kommer en kende dybere ned på det her felt og

rose dem der tager initiativet og det er der så nogen der har rost enhedslisten for

skatteministeren for det var sådan set skatteministeren der tog den her diskussion forud for at enhedslisten den anden marts fremsatte det

skatteministeren som igangsatte

det her arbejde men det skal

gerne sådan at sejrene har mange fædre som andre har underholdt med

et spændende område som også rummer nogle udfordringer på en lang række lovgivningsmæssige områder fordi tingene

grebet an på en anderledes måde det ændrer opfattelsen

vi får kigget det grundigt efter i sømmene så vi handler på et oplyst grundlag og også gerne på en så eftertænksom og klog måde at det er et setup der også tager højde for hvordan tingene kan udvikle sig i løbet af relativt

innovationen på det her område nok er en smule større

men det ville jo være ærgerligt hvis vi konstant på bagkant skulle komme med nye initiativer fordi der opstod nye

rart at kunne lave et setup der var mere fremtidssikret og løsningen på det spørgsmål kan jeg

fald ikke give på nuværende tidspunkt men det er jo så det der arbejdes på at få tilvejebragt

vi synes det er et spændende område men det beslutningsforslag som

en let og effektiv måde hvis det kan håndhæves og hvis det kan

pengeinstitut deres realkredit deres fagforening tingene er fortrykt de er indberettet

heller ikke være sådan at alle der driver virksomhed

skal til at udlevere samtlige kundeoplysninger

sommerhusområdet er et godt eksempel

større efterrettelighed gav man den gulerod at hvis man udlejede gennem

et større skattefradrag end hvis man selv

det synes jeg og det mener jeg også

til efterfølgelse men igen skal man sørge for at det så også er et eksempel

og der er der nogle faldgruber i forhold til til nogle af de eksempler der er nævnt i dag og det er så blandt andet det som analysen fra skat jo

få debatten hernede i folketingssalen men hvis man så at sige har den automatiske indberetning på plads og det er det der er baggrunden

vi styr på den og så må vi kigge på spørgsmål om skattepligt og fast driftssted som jo er en længere diskussion og som har at gøre med de dobbeltbeskatningsaftaler som

en logisk lavthængende frugt eller en logisk strømlining af reglerne man lige så godt kunne lave her vi vil også gerne være med til at

en lidt blødere formulering med nogle hensigtserklæringer hvordan ville ordføreren for venstre

fremtidssikrede svar på

måder at drive virksomhed på det ville også overraske mig meget hvis ikke vi var bredt enige om det her i folketinget så det tager vi selvfølgelig konstruktivt når

i udvalget jeg må selvfølgelig bare lige anfægte

så nemt er det ikke for hvis ikke den kan håndhæves hvis ikke de danske skattemyndigheder har mulighed for at sige at de her regler

for en virksomhed der ikke er registreret i danmark

i folketinget men de ved jo godt at det ikke virker

at vi laver noget der har en effekt der adresserer den reelle problemstilling i stedet for at vi siger vi gør noget

skulle ved initiativ og ansvarlighed tage over og hjælpe hinanden med at løse udfordringer og problemer de havde og på denne måde indrette sig sådan at der var mere bæredygtighed og mere socialt ansvar mennesker skulle række ud efter hinanden så skete der noget pludselig gik det op for den røde fløj at staten kunne risikere at gå glip af penge og så vendte vindene pludselig skulle deleøkonomien ikke fordele så meget mellem mennesker den skulle reguleres således at de værdier der skabtes mellem mennesker ikke gik statens næse forbi

der bringer mennesker sammen så de kan hjælpe hinanden med at løse et problem løsninger som

giver helt almindelige mennesker mulighed for at gøre ting de ellers ikke ville kunne gøre for eksempel rejse og komme på ferie

der udlejer sin bolig og den person der kan leje en bolig billigt og nemt og samtidig få et indblik i kulturen i det pågældende land

gælder det at der for den borger der udlejer sin bolig er et bundfradrag man kan benytte jeg kan forstå på ministeren at langt fleste borgere der udlejer via tjenesten ligger under dette bundfradrag

indberette sin indtægt og svare skat af denne i virkeligheden ligner denne manøvre meget den måde man betalte skat

betaler og hvordan denne skat er sammensat det er et kæmpe problem tilliden mellem staten og borgerne er erstattet af et system hvor man kan logge ind på sin selvangivelse og hvis man

jeg kan forstå på skatteministeren at at

indberette til skat eftersom virksomheden er hjemmehørende i danmark

efterprøve aktiviteterne hvis de erfarer

rigtige at gøre samtidig må vi glæde os over at danskerne har taget deleøkonomien til sig

og derved oplever mere frihed og velstand end de ellers ville have gjort

den grad gode nyheder i et land der lægger verdens tungeste skattebyrder

som har eksisteret i årevis og lavet et vigtigt stykke arbejde med at formidle sommerhuse mellem kunder som ønsker

og som er omfattet af

er omfattet af den samme indberetningspligt

selv uber som intet har med deleøkonomi at gøre altså det

deleøkonomi handler om at man deler nogle fælles ressourcer

set grundlaget der er ikke mange der mener at uber er deleøkonomi

men det er jo et andet eksempel

på en ulige konkurrence altså vi har en taxabranche som er pålagt nogle krav om sikkerhed og om skattebetaling

så være uenig i men det er altså nogle der stadig væk fungerer og så fremhæver ordføreren gudhjælpemig et selskab som optræder

i forhold til udlejning af ejendomme

der siger at den måde vi gør tingene på

jamen hvis man synes der er for meget regulering af taxabranchen så kan man

skal vi også lade

er godt at det udfordrer vores vores krav om fødevarekontrol og så

liberal alliances tilgang til det her spørgsmål altså uanset hvad man

må det da være sådan at vi tilstræber en fri og lige konkurrence mellem de

private aktører som som er

og deleøkonomi er i vores optik ikke uber uber er

bliver hvid i stedet for sort

til den debat vi har haft i dag at liberal alliance står alene med den holdning ikke at være positivt indstillet over for intentionerne og hensigten

er liberal alliances bud på hvordan vi fremadrettet sikrer at deleøkonomien den fornuftige del af den bliver fremmet samtidig med at vi sikrer at det bliver en hvid økonomi og ikke en

sort

ressourcer så vores udgangspunkt for i det hele taget at fremme deleøkonomi

grønne omstilling og vi tænker grønt men det er da rigtigt at vi nok

hvor mange penge der skal bruges til at finansiere vores alle sammens velfærd og det er

pædagoger i børnehaverne at vi har en ordentlig folkeskole at der er en ordentlig ældrepleje

vi er positive over for

skaber velstand skaber nye måder at løse problemer for hinanden

antager vi ikke straks at der må være noget galt vi regner som udgangspunkt

finder vi så ud af at der er nogle der bryder loven

statskassen så må jeg antage at

liberal alliance er fejlciteret i en artikel fra dr fra den femtende januar som lige præcis handler om politisk pres på airbnb

la bakker op og der står så her

og at der også skal være skattepligt for de her virksomheder er

meget man skal kontrollere og hvordan man skal kontrollere

jeg kan ikke sige præcis hvor vi kommer til at ende henne jeg kan sige at vi som udgangspunkt mener

for hinanden på andre måder end man hidtil har set og det første vi tænker er ikke uha er der noget galt går staten glip af noget

har en intention om at gå positivt ind i at finde ud af hvordan vi indretter det her fællesskab så vi tilgodeser de muligheder der er men

jeg havde skrevet om alternativets tilgang til deleøkonomi var faktisk stort set ordret dem der kom fra skatteministeriet det var

meget progressiv tilgang til netop deleøkonomien hvor man vil ud

en lovgivning der passer til en ny virkelighed derfor var jeg også en af dem der kæmpede hårdt med dr da de lavede den artikel

at skatteministerens tilgang er helt rigtig derfor har vi også en en udfordring i

jeg lidt bange for at der kommer til at gå en lang periode hvor

ikke rigtig sker noget måske får vi det behandlet i efteråret

at vi alle sammen entydigt var enige i hensigten men jeg kan så høre at liberal alliance ikke er enige i hensigten

omvendt tænker jeg med et

dynamoen for hele vores velfærdssamfund der har vi altså en stor problematik lige nu

der er mistillid til vores skattesystem

er et hamrende godt skattesystem men der er mistillid til

arbejde og betale sort

blevet nedsat en tværpolitisk gruppe i skatteudvalget som er rigtig god

virkelig skævvrider konkurrencen herhjemme og lægger nogle brancher ned

lige vilkår med de nye teknologier der kommer vi

hvor vi ikke bremser de nye teknologier

jeg meget indstillet på at vi kigger på beslutningsforslaget

få det igennem med nogle ændringsforslag der gør at skatteministeren kan kan se den vision om den gode involvering af branchen i det her beslutningsforslag og om ikke andet laver en beretning

vi bliver nødt til at sikre at den her nye teknologi der buldrer

går ud over de

er jo igen en god grund til

nu sidder flere it ordførere i lokalet

lavet et nyt it forum hvor vi taler om sådan

måske skulle der være nogle visioner om hvordan man arbejder med en ny virkelighed hvor digitalisering ikke længere er digitalisering

digitalisering bare er en del af virkeligheden og det bliver altså svært

lidt mere ambitiøst og visionært niveau end om det kan lade sig gøre at få det implementeret når når de her virksomheder ikke har adresse i danmark

problem men det bør ikke være det der bremser

også at sikre de danske virksomheder i den periode indtil

og ud af de fire procent af tiden hvor bilen kører er

en fjerdedel af det hvor den holder i kø eller føreren leder efter parkering så tre procent af tiden bruger vi

så det er i virkeligheden en rimelig tåbelig investering

at en af vores dyreste investeringer er en bil

kun bruger den tre procent af tiden så deleøkonomien handler om

bruge de ting vi har meget smartere det samme kunne man sige med bygninger

sige hvorfor skal der være en helt parallel infrastruktur med hoteller når nu man

rigtig mange gode grunde til at udnytte den infrastruktur og de ting vi allerede har bygget på en meget smartere måde det er det deleøkonomien gør

det også ganske smart miljømæssigt fordi man ikke behøver at sætte en helt ny og ekstra infrastruktur

formål at mennesker møder hinanden på nye måder man skal nok ikke blive alt for romantisk

og så er der selvfølgelig en masse økonomiske fordele så deleøkonomien er kommet for at blive og jeg tror vi kommer til at se meget mere af det jeg tror vi vil se rigtig mange brancher som

en konkurrent lidt a la kodak

havde næsten eneret på at sælge film og så kom digitalkameraet og

gå ind og tage traditionelle brancher med bukserne nede hvis man ikke er klar

til at diskutere deleøkonomien dens fordele og de muligheder der ligger i den men selvfølgelig også de problemstillinger den rejser jeg synes det er fint at enhedslisten i dag rejser et af de spørgsmål vi har diskuteret

vi kan selvfølgelig ikke underminere de standarder og kvaliteter

i i vores samfund vi kan ikke gå på kompromis med at der skal skattekroner i kassen til at opretholde vores institutioner vores skoler og vores velfærdssamfund vi kan ikke gå på kompromis

miljøspørgsmål så det er en masse store spørgsmål

meget stor fart

så til gengæld også vigtigt at vi ser mulighederne i det her og forstår at det er noget der er i sin begyndelse og at vi ikke griber for tidligt ind med regulering der

set kan pakke alting ned i en dansk sammenhæng så det vil sige at vi skal tænke os rigtig rigtig godt om inden vi går ind og siger at nu skal det gøres på den ene eller den anden eller den tredje måde

men vi bliver altså nødt til at have en grundig analyse og derfor vil vi fra radikal side gerne afvente

den analyse som skatteministeriet

for at se på beskatningen af deleøkonomien vi vil gerne se på de administrative konsekvenser af det her om de ligesom

at indkalde ordførerne til en diskussion

at udleje for eksempel sit hus eller andet

det er fuldstændig på sin plads hvad enhedslisten foreslår i dag

den enkelte i forhold til indberetning

selvfølgelig i sidste ende også om at få virksomhederne involveret så der kommer en automatisk indberetning som i sidste ende sikrer at det foregår nemt og smidigt som det

med sommerhusudlejning og en lang række andre ting hvor det jo foregår

nogle udfordringer når vi snakker om et udenlandsk firma omvendt må man også bare sige at når der nu er en dansk lovgivning

skal den selvfølgelig også håndhæves i danmark

overholde gældende dansk lovgivning

det kun er godt at skat og skatteministeriet bliver opmærksomme på

en gratis omgang så man bare som privatperson kan stikke pengene i lommen uden at man i øvrigt nogen sinde får afregnet det i overensstemmelse med gældende dansk skattelovgivning

der kommer fokus på også nogle af de

man sige mere lyssky dele af deleøkonomiens

til hele den her diskussion end forslagsstillerne altså enhedslisten har valgt vi fra konservativ side har villet vælge

for danskerne

det hele taget for hele velfærdsudviklingen i verden og der handler det altså om hvilken approach man har til det

man skal være positiv konstruktiv

for at se på de forhindringer der er med deleøkonomien og de disruptive disruptive tendenser der også er i økonomien i det hele taget deleøkonomien og i de her tilfælde også

bedre give alle mennesker i det her samfund mulighed for at få mere konkurrence mere transparens mere gennemsigtighed

når man rejser ud og ind samtidig med at det også giver udlejerne

for at kunne tjene nogle penge ved siden af og selv agere som selvstændig det er jo alle sammen klare gode formål som et samfund har brug for

man får tilbudt nogle tjenester som er der i forvejen så indgangen må altså være at vi

man bedre kan udnytte de muligheder der er i deleøkonomien også

skal være lige muligheder for alle der skal være lige konkurrencevilkår der skal være lige vilkår med hensyn til lovgivningsinitiativer der skal være lige vilkår

derfor

på de her ting det annoncerede skatteministeren i sin tale og

kigge på de forskellige elementer i deleøkonomien for helt ligetil

vi skal omfavne deleøkonomien og være positive over for den

gælder lige konkurrencevilkår

der bliver stillet nogle lovgivningsmæssige krav til én type aktører

også gælde for andre typer af aktører når nogle aktører betaler skat

på samme vilkår men det må være muligt og det er den indgang vi har til de drøftelser der er at give deleøkonomien fantastiske muligheder også i forhold til at leje sin bolig ud

de skattefradragsregler der er i den henseende samtidig med

får skabt nogle mere lige konkurrencevilkår det betyder at vi

kategorisk det er for brutalt og den anden dimension er

en operatør som opererer fra usa og dermed

under gældende dansk lovgivning så skal man jo i sidste ende lukke hjemmesiden og det vil vi i hvert fald ikke

mulighederne for automatisk indberetning og det hænger jo også meget godt sammen med den diskussion

lige konkurrencevilkår og når vi nu lever i et kapitalistisk samfund er det vel ikke et urimeligt krav at stille jeg kan også konstatere at der i debatten i dag er en uenighed mellem det konservative folkeparti og liberal alliance som ikke har den samme bekymring for disse lige konkurrencevilkår

analysearbejde af det her med det sigte at vi får så meget deleøkonomi som

fair og rimelige vilkår for alle så

interessant at vi i det hele taget som folketing får gang i

i den her tid hvor deleøkonomien vinder frem

jo rigtig god fordi den muliggør et et højt niveau af velstand

bruger færre ressourcer men i den diskussion er det også vigtigt at vi sikrer os at deleøkonomien ikke bliver en sort deleøkonomi men

hvid deleøkonomi det i hvert fald en en diskussion og en debat som vi

i den sammenhæng at at vi har fremsat det her beslutningsforslag det er jo sådan at hvis en

eksempel udlejer sin fritidsbolig via et udlejningsbureau

er bureauet i dag ifølge lovgivningen forpligtet til

at det er helt naturligt at tjenester som for eksempel airbnb

har i hvert fald kunnet konstatere at der er en meget velvillig indstilling over for intentionen

der er også sådan som jeg hører debatten i dag

et flertal i folketinget der sådan set bakker op om princippet om automatisk indberetningspligt

i det udvalgsarbejde der kommer til at være

har vi jo også fået skatteministeren til at sige

at skatteministeren ønsker en drøftelse med folketingets partier

konkret resultat af den debat vi har i dag så jeg synes faktisk

er gode muligheder for at gå videre med det her arbejde og for at se om vi

her i salen at et sådant forslag om indberetningspligt ikke løser alle problemer det gør det langtfra det skal ses som et

godt forsøg synes jeg selv på at

den hvide deleøkonomi men det er også klart at det er de første spæde skridt vi tager og vi

har udfordringer med at indrette lovgivningen herunder skattelovgivningen i forhold til deleøkonomien

men selv hvis man laver en automatisk indberetningspligt

på et tidspunkt og eventuelt i forbindelse med det her beslutningsforslag

være masser af andre arbejdsopgaver efterfølgende som vi bliver nødt til at tage stilling til

et fast driftssted hvad skal der til for at man er skattepligtig i et land når man ser de definitioner der er

en fysisk tilstedeværelse og på nogle af de krav der er stillet op

jo helt tydeligt at det er definitioner

ikke er tilpasset en ny virkelighed

det betyder jo at vi må have en diskussion af hvad det vil sige at være skattepligtig i danmark og om hvordan vi indretter reglerne

så man kan blive skattepligtig i danmark når

være enhedslistens udgangspunkt i de diskussioner

på et tidspunkt helt sikkert får om hvordan vi tilretter reglerne

være skattepligtig i danmark det

hvordan vi sikrer at virksomheder også multinationale selskaber og grænseoverskridende selskaber

ikke kun er almindelige skatteborgere der betaler skat men

det har været en god debat jeg håber at vi kan få vedtaget noget eventuelt nogle bløde formuleringer jeg ser frem til arbejdet med en beretning og jeg ser frem til de drøftelser vi kommer til at have med skatteministeren og jeg er glad for at vi nu også

alligevel er en del af den her problematik

i hvert fald fra enhedslistens side bidrage til

diskussionen bliver holdt i kog her i folketingssalen

da finanskoncernen lehman brothers den femte september to tusind og otte

længere forløb hvor grådigheden havde haft godt og grundigt fat i finansverdenens daværende praksis krisen førte som bekendt til en af de værste finansielle tilstande

grundlæggende må man jo pege på reguleringen af det finansielle marked som et af de helt afgørende punkter

det også være en åbenlys konstatering at reguleringen var utilstrækkelig og alt for lempelig der er behov for at

minder om den finanskrise igen skadevirkningerne var enorme og nogle vil mene at vi stadig mærker kølvandet af konsekvenserne i dag under alle omstændigheder

betød finanskrisen bankkrak konkurser faldende boligpriser stigende ledighed og underskud på den offentlige saldo danmarks bnp faldt i perioden to tusind og ni til tretten med fire hundrede milliard kr ligesom der forsvandt titusindvis af private arbejdspladser både virksomheder og almindelige danskere blev hårdt ramt og det har taget flere

klog finanspolitik og fornuftige investeringer at nå dertil

altså også med bekymring

hundrede og seks og fyrre læses lovforslaget omhandler en hjørnesten i tiltroen til og reguleringen af virksomhederne nemlig revisionen revisorer betegnes med rette som offentlighedens tillidsrepræsentanter revisorer sikrer at

begrundede tillid og gennemsigtigheden og de rene linjer det er grundingrediensen i den opskrift der skal forhindre en ny finanskrise og i øvrigt også sikre en sund finansiel sektor

det lader til at finanskrisens ulyksaligheder og ikke mindst ophav

mindre end ti år senere med lovforslaget foreslår regeringen reelt at forringe revisorernes uafhængighed og det synes socialdemokraterne er meget bekymrende lovforslagets formål er at implementere et ændringsdirektiv og en forordning fra eu og netop det arbejde blev jo sat i gang i kanten af finanskrisen

blev ændret således at gennemsigtigheden og

blev bragt i fokus og i højsædet eus arbejde har haft sit udspring i et meget relevant formål netop det de gode intentioner

regeringens lovforslag så man kan med rette

spørgsmålstegn ved om lovforslaget for det første styrker danske revisorers uafhængighed og for det andet om der er en fornuftig balance mellem kontrollen af virksomheder med offentlig interesse på den ene side og samfundshensyn på den anden side helt konkret retter socialdemokraternes bekymringer sig mod to forhold det ene er definitionen af de såkaldte pie virksomheder og det andet er revisorernes manglende uafhængighed definitionen af pie virksomhederne er helt central her definitionen omfatter virksomheder med offentlig interesse og den fastsætter hvilke krav der stilles til virksomhedens revision lovforslaget lægger op til at definitionen af pie virksomhederne indsnævres ganske meget endda

vil pie definitionen blive indskrænket til kun at gælde børsnoterede virksomheder kreditinstitutioner og forsikringsselskaber dermed inkluderer definitionen ikke store fondsejede og unoterede aktieselskaber samt kommunale og statslige selskaber det har stor betydning lige pludselig ser vi altså en portefølje af virksomheder gå fra otte hundrede til tre hundrede og fem og firs virksomheder

om revisorers uafhængighed så når det giver mening at tale om hvilke virksomheder der hører under pie definitionen skyldes det at det er et værktøj der sikrer kontrol med virksomheder hvis tab og konkurs vil have samfundsmæssige konsekvenser regeringen vil netop med lovforslaget ganske fritage en lang række virksomheder hvis tab og konkurs kommer til at få alvorlige negative konsekvenser

revision og det er uklogt samtidig

understøtter lovforslaget ikke revisorernes uafhængighed tværtimod med lovforslaget

være muligt for et revisionsfirma at levere flere forskellige ydelser til samme virksomhed forordningens udgangspunkt er at et revisionsfirma kan levere en revision af en virksomheds regnskab og samtidig levere rådgivning der ikke er revisionsrelateret til den samme virksomhed men den ikkerevisionsrelaterede rådgivning fylde mere end halvfjerds procent af honoraret for revisionen lovforslaget lægger op til at det må man kunne dispensere fra og samtidig

forordningen lægger frem igen er altså nogle lempelser her som socialdemokraterne er meget bekymrede

stor interessekonflikt som kommer til at blomstre der er ingen tvivl om at

alligevel med det her lovforslag prisen derfor vil socialdemokraterne tage forbehold i vores støtte til lovforslaget

understrege at vores udgangspunkt er at lovforslaget skal fremme revisorernes uafhængighed og forebygge at vi igen at stå i en finanskrise det er helt afgørende vi opfordrer så

at indkalde til forhandlinger om indholdet vores endelige position vil afhænge af det

hvor man har sagt at det vil man køre videre med således at de nye skrappere krav som lovforslaget jo implementerer direktivets bestemmelser om alene gælder de virksomheder som man hidtil har kørt med i de pågældende lande og som regeringen lægger op til

at lave den sammenligning tror jeg man skal det spadestik dybere end ordføreren fra venstre umiddelbart er inde på her samtidig kan vi også sige at de store virksomheder som vi har i danmark

dermed kommer vi også til at stå i en situation

har for eksempel haft fem og tyve regulerede børsnoteringer

forbindelse formålet har ministeren jo sådan set redegjort for i sin skriftlige fremsættelse

med det her lovforslag får mulighed for at gennemføre eus direktiv om

at skabe en overensstemmelse med eus nye forordning om specifikke krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden

også socialdemokraternes ordfører

lægger regeringen tilsyneladende op til en sanering af den eksisterende overimplementering som der bliver brugt meget ressourcetid på at at synliggøre og det er selvfølgelig også al ære og respekt værd at man øver sig på at

så er der også det som ligger i initiativet her

den her revisionsprotokol i alle virksomheder

bliver ophævet de lempelser som der ligger i lovinitiativet er jo meget plausible set i forhold til at man vil indføre nogle lempeligere krav over for de små

valgperioden for revisionsvirksomheder fra de nuværende tre år til seks år og så lempes der også

såkaldte skatte og rådgiverydelser som ligger i en nærmere defineret kontekst

kommer fra eu og det betyder også at hver gang vi skal behandle lovinitiativer her i folketinget som beror på implementering af

eller andre eu forordninger

at vi vil vurdere hvad der er bedst for danmark og danske interesser

jeg synes sådan set vi har mange eksempler på at hvad der kommer fra eu ikke altid er til gunst og glæde for danske virksomheder eller danske

en del af de ting som ligger i det her lovforslag

fru mette reissmann var inde på med hensyn til de ikkenoterede virksomheder i danmark det

og hvor de så med det her lovforslag

som skal ud af dansk lovgivning jo kan se frem til

revisionskrav end de tidligere har været

bedst for danmark og danske interesser

de her revisionskrav over for så store vitale selskaber alene ud fra den betragtning at de ikke er børsnoterede men at de agerer på et andet

som store familieejede virksomheder

samfundsøkonomisk og strukturelt lige så skadelig om de

mister deres arbejde ved en konkurs i en virksomhed som er

en virksomhed som ikke er noteret på på børsen derfor mener vi egentlig også

måske ud fra saglighedsperspektivet

sidestille med hinanden det der så taler lidt imod

relativt få revisionsvirksomheder af den kaliber som opererer

omfangsrige revision af danske

der er også nogle af de her virksomheder som har gjort os bekendt med i forbindelse

med med forberedelsen

de vil få svært ved at finde forskellige revisionsselskaber fordi disse jo typisk har flere store regnskaber som skal revideres og hvis de så skal ind eksempelvis via de her

så vil man måske også kunne opleve at det bliver vanskeligt for virksomhederne hvis vi lægger de her begrænsninger ned over dem det er nogle ting som

vil stemme imod det kommer an på hvad der kommer efterfølgende i forbindelse med behandlingen indtil nu har vi jo også haft en diskussion om

selskaber som er kommunalt forankrede altså de små kommunale fællesskaber hvor det også i det

har været sendt i høring og så videre fra ministerens side har været lagt ind at man har mulighed for

dansk folkeparti er bekymret for at vi stiller nogle krav til virksomheder der ligger i danmark som er skrappere end hvis

præcis samme virksomheder lå i sverige

det vil jo helt åbenbart betyde at

påfører en virksomhed der er placeret i danmark større omkostninger end hvis den lå i sverige eller tyskland og i forhold til at gøre hvad der er bedst for danmark så må det jo være

vi ikke pålægger danske virksomheder byrder som deres konkurrenter i vores nabolande

det der fylder det trods alt ikke så meget jeg henholder mig til som jeg sagde i starten at vi jo gerne vil kigge på hvad der er bedst for danske interesser og der er det for eksempel sådan hvis vi kigger på nogle

danske advokater

de danske virksomheder og

også betyde noget i den anden ende og der tror jeg

selskaber at det beløb fylder så specielt meget set i forhold til

danske advokater er de eneste der er imod

til at vi laver en minimumsimplementering og at vi dermed giver danske virksomheder de samme vilkår som

holde fast i men det ændrer ikke på er vi er nødt til at få de ting undersøgt i forbindelse med udvalgsarbejdet

er udmærket klar over at der er nogle som er glade for det nu nævner ordføreren jo selv at der er nogle der har afgivet positive høringssvar det har de måske også fordi de selv har en

så centralt organ organ som eu gjort

overvejelser og taget initiativer for at sikre os imod

blevet sat under lup

og indholdet i revisionen har været tilstrækkelige

det har medført en lang række ændringer og det forslag som erhvervs og vækstministeren har fremsat og

implementerer jo så såvel eus ottende selskabsdirektiv som konsekvenserne af en

forordninger som kræver forskellige justeringer i dansk lovgivning det er

ganske omfattende lovforslag som vedrører en lang række

mange mange forhold inden for revision det er alt fra definitionen af virksomheder af interesse for offentligheden godkendelse af udenlandske revisorer udførelse af revisionen revisorers rapportering kvalitetskontrol offentligt tilsyn sanktioner og offentliggørelse af afgørelser hvor

påtale for deres arbejde til deres valgperiode afskedigelser minoritetsbeskyttelse

og en lang række yderligere elementer jeg skal skåne

nævne dem alle sammen men grundlæggende drejer det sig om

sørge for at der er et ordentligt setup som gør at der er tillid til revisionen den måde som opgaven er grebet an på herhjemme

nedsat en revisionskommission som har kigget på en række af de her

lægges der op til en minimumsimplementering af eu direktivet med en enkelt undtagelse hvor

en række erklæringer som vi stadig væk vil have ind over og det fortsætter vi med men ellers er det en implementering af

skal pålægge virksomheder i danmark de samme byrder som tilsvarende virksomheder i andre lande og vi kan

været en bred opbakning til i høringssvarene for når reglerne skærpes for de her virksomheder med

en tung revision der skal udføres og så synes jeg at det er ganske naturligt at regeringen har gjort sig nogle overvejelser om

at det er en rigtig god idé at vi kigger ud over vores grænser og ser på hvad

foregår i sverige norge og tyskland

fest og farver og ingen seriøsitet og respekt om revisionen tværtimod derfor giver giver det for mig at se rigtig god mening at vi tilstræber en minimumsimplementering for at sørge for at vi ikke pålægger danske virksomheder byrder som

temaer der har været berørt i høringssvarene

rådgivningsindsats en revisor der reviderer et selskabs regnskab må levere til den

implementering der er direktivnær

levere samtidig med at man står for revisionen

relativt detaljerede regler om hvilke personer inden for et revisionsselskab der så må løse

synes der er fundet en fornuftig balance

at vi selvfølgelig skal implementere eu reglerne

vi ikke lægger flere regler og mere lovgivning ned over virksomhederne end vi er forpligtet til derfor giver det rigtig god mening at regeringen så også leverer det som venstre

til valg på nemlig at lave nabolandetjek og kigge på hvad andre lande

kigger på eu lovgivningen og ikke lave en overimplementering det her er

at det er tilgangen og

unoterede aktier og de udgør altså en væsentlig højere andel end i sverige holland og england

at den her nye definition som regeringen lægger op til af pie virksomhederne vil betyde et fald på fire hundrede og femten virksomheder

tage det hensyn netop at styrke revisors rolle som samfundets tillidsrepræsentant som forordningen lægger op til er venstres ordfører ikke bekymret for hvordan

ikke venstres ordfører at

fuldstændig vanvittigt at sige at

skal revideres på samme måde som hvis virksomheden lå i sverige jeg synes

sammenligning så skal vi endelig lige huske på at

der tale om nogle skærpede regler for nogle særlige virksomheder det er jo ikke sådan at

øvrige virksomheder med milliardomsætning

ikke nogen kontrol det vil der naturligvis

er det her en god anledning til at vi gør os

overimplementering vi lader os inspirere af

de både leverer en lovpligtig revision og samtidig

de skal revidere forordningen lægger op til at der skal være en halvfjerds

revisionshonoraret og regeringens lovforslag lægger nu op til at der kan dispenseres

at man lige pludselig her giver fuldstændig los og dermed begynder at lave kasketsammenblanding og netop ikke er med til at øge

nogle af de opgaver kan vi måske have at gøre med så store virksomheder

og så er det jo en dispensationsmulighed der er ikke generel adgang til det men er der nu en særlig situation et enkelt år

i danmark en tradition for familieejede virksomheder og vi har fondsejede virksomheder og det er endda regeringens intention

at tilgodese og og fremme en udvikling hvor vi fastholder og udvikler de to ejerformer

i dansk erhvervsliv derfor synes jeg faktisk det

det var sådan at sverige eller de andre lande havde

så kunne det godt være at man også havde indrettet sine revisionsregler anderledes det afgørende må være at sammenligne selskaber som om man så må sige har samme risikoprofil for samfundet og der kan jeg

ikke se forskellen på om et firma er børsnoteret unoteret fondsejet eller familieejet

en virksomhed der er ejet af en erhvervsdrivende fond

det samme behov for investorbeskyttelse fordi der

er der hvis folk handler

tænkt sig rigtig godt om da man lavede det her direktiv

forskelligheder og

derfor er mulighed for at lave forskellige definitioner og der synes jeg bare at det der er brugbart i vores nabolande

brugbart her vi er ikke tilhængere af overimplementering i

om at sammenligne nogle usammenlignelige størrelser

vil lette erhvervslivet for byrder på omkring atten million

om året altså samlet set på alle de danske virksomheder

et meget meget lille beløb så derfor kunne

kontrol i relation til den synes jeg meget lave

er en god anledning til at sige når reglerne skærpes

også svarede på et tidligere spørgsmål er sådan at revisionen forsvinder altså der vil stadig væk være et revisionskrav der er nogle skærpede regler for de her virksomheder og vi mener de skal gælde for de virksomheder som er defineret i direktivet

har en fuldstændig identisk konkurrent

er det helt naturligt at der skal være nogle skærpede revisionsregler i danmark i forhold til i sverige det handler vel om at sige

de virksomheder som har de bestemte karakteristika

samfund at underimplementere eller ikke

det her tilfælde for vi mener faktisk at det er helt centralt at vi har nogle skrappe regler for revision af vores

det er jo den revision som vi skal have fuld tillid til

som investorer som der bliver nævnt jeg synes egentlig bemærkelsesværdigt

notere sig høringssvaret fra danske advokater der spørger om

finanskrisen det synes jeg

det er tankevækkende at vi her under

allerede er ved at dæmpe og fjerne nogle af de skærpelser der blev lavet for at undgå lignende situationer i fremtiden de problemer vi ser i lovforslaget er de samme som blev nævnt

direktivets mindstekrav altså til børsnoterede selskaber kreditinstitutter og forsikringsselskaber det betyder

store statslige aktieselskaber dong dsb så vidt jeg kan orientere mig ikke er omfattet men måske endnu vigtigere er det

de store familieejede virksomheder fondsejede virksomheder som vi har i danmark heller ikke er omfattet af de her skærpede regler og det er jo virksomheder der fuldstændig tilsvarende hvis vi sammenligner med med børsnoterede selskaber i sverige eller andre lande spiller en en særlig rolle i forhold til vores erhvervsmæssige og finansielle infrastruktur og det er virksomheder som har tusindvis af ansatte som som det også

på børsen eller ikke er på børsen gør selvfølgelig en vis forskel men vi mener ikke at forskellen

hvor man benytter en af direktivets undtagelsesregler

det er hensigtsmæssigt at man vil dispensere

tvivl om revisors uafhængighed og det

nogle af de ting i nogle af de store erhvervsskandaler som vi så i optakten til finanskrisen godt nok mere i andre lande end i danmark

så blev det sagt at det kan være at nogle af de store selskaber ikke

i danmark hvis det er sådan at store virksomheder ikke kan søge rådgivning

i tilstrækkelig mange revisorselskaber til at man ikke

eller dumme byrder sagen er bare

de besparelser som erhvervslivet får ud af det her altså så vidt jeg kan se

for alle de virksomheder som er omfattet

når man tænker på den enorme risiko der er

vi jo så i i finanskrisen og i tidligere finanskriser

er jo ikke bare samfundet som kan sidde tilbage med nogle omkostninger som som danske advokater påpeger det også virksomheder og investorer som kan komme til at sidde tilbage med nogle omkostninger fordi der ikke har været en ordentlig revision så samlet set

synes vi ikke at det fremlagte lovforslag i den form det ligger i tager hensyn til det oprindelige formål med den her lovrevision nemlig at styrke tilliden til revisor altså sikre at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og sikre en øget uafhængighed for revisor vi synes faktisk at det kan svække tilliden til revisor og derfor kan vi ikke stemme for forslaget

og drøfte nogle af de her ting og så må vi kigge på det

minimumsimplementerer forordninger og direktiver

princip at vi ikke stiller vores virksomheder

i forhold til udenlandske virksomheder

er vi også positive over for det her

finanskrisen og

er vigtigt at holde fast i at det jo ikke kun

på finansloven der er jo en tsunami af reguleringer

blevet rullet ud over den finansielle sektor siden finanskrisen

kommer til at virke på den måde kan jeg personligt godt

meget af den lovgivning vi ser rullet ud er jo

all regulering som alt andet lige giver plads til færre forretningsmodeller og som muligvis vil gøre hele sektorer mere sårbare hvis der så kommer en ny krise og de kan jo være svære svære

så er det jo sådan at

blive udsat for øgede administrative byrder

det handler jo blandt andet om pengeinstitutter

tanke på den debat vi lige har haft om for eksempel bidragssatser

skal vi jo bare være opmærksomme på at vi altså også her laver lovgivning som påfører

den type nye omkostninger omkostninger som vil blive

på forbrugerne på et eller andet tidspunkt

så håbe på når det så sker at man ikke farer ud

vedtage lovgivning som øger omkostningerne som bliver hældt over på forbrugerne men da der jo er tale om regulering der kommer fra eu

er vi positive over for det her lovforslag men det er et stort lovforslag

vil der nok også komme en del spørgsmål i udvalgsbehandlingen der er også enkelte ting som som vi gerne vil spørge ind til

som ligger i lovforslaget

vi skal finde en måde hvor vi når vi implementerer

sikrer at der stadig væk er en en stærk og sund og tillidsskabende revisionskultur i danmark det tænker jeg ikke nødvendigvis behøver at være ødelæggende for konkurrenceevnen selv om det måske kræver x promille mere af danske virksomheder end det gør

en styrke at man ved at danmark kan et eller andet og sætter barren højt når man skal handle med

danmark går forrest og ikke sætter barren lavest muligt

det næsten skriger til himlen

noget her der kan og ofte er gået galt i historien

at vi skal indgå så meget som vi kan i eu samarbejdet for det er i hvert fald

virksomheder af offentlig interesse altså at man alene har de børsnoterede virksomheder de finansielle virksomheder og forsikringsselskaber med

familieejede andelsejede og fondsejede virksomheder kan være af en karakter

af offentlig interesse og derfor skal

se nærmere på i udvalgsarbejdet jeg synes det er meget meget vigtigt at huske historien

socialdemokratiets ordfører gjorde opmærksom på

meget interessant film i øjeblikket til dem der

måske ikke helt har styr på finanskrisens ophav der hedder the big short som kan være meget

skal gøre at det at det ikke sker igen

altså et ansvar og det handler ikke om at genere nogen eller lave bureaukrati eller andre ting det handler om at sikre

bør vi være os det ansvar bevidst ikke mindst

så radikale venstre vil afvente og se om vi i udvalgsarbejdet kan få ændret på nogle af de her ting og få mere klarhed over det før vi kan

bevæger sig på kanten af hvad der er klogt

var inde på

glemte at lave den nødvendige revision

startede med at snyde hvis vi nu skal forholde os til hvordan det rent faktisk foregik fra sfs side vil jeg også gerne sige at der sagtens kan være nogle gode pointer i

lave en forenkling af myndighedsstrukturen sådan som man lægger op til

være sådan at bare fordi man forenkler forringer man

den kontrol og revision der skal være

ikke mindst i forhold til at sikre de medarbejdere

har en interesse i at der foregår en grundig revision således at

sikres at der ikke bliver snydt internt i virksomheden

mulighed for at snyde andre virksomheder eller de offentlige myndigheder derfor er vi

videre proces vi har også en række spørgsmål som flere andre allerede har annonceret

også at kontrolmekanismerne

ikke fungerede godt nok det har eu så arbejdet med

set enige med regeringen i at den måde man vil implementere

der er også en fornuftig balance og der bliver også taget samfundshensyn

den anden side af mønten er selvfølgelig og det vil vi

del af behandling at der skal være ordentlig compliance at der skal være

mulighed for kontrol af virksomhederne og der skal også være

den socialdemokratiske ordfører påpegede at når man som revisor arbejder i en virksomhed

skal der også være noget kontrol og

fornuftige vandtætte skotter imellem hvordan man rådgiver

områder vi vi vil følge meget nøje under udvalgsbehandlingen

regeringen meget optaget af at der ved gennemførelsen af nye eu regler bliver lagt vægt på at vi undgår unødvendig og særlig byrdefuld overimplementering samtidig med at vi selvfølgelig fortsat skal tilgodese afgørende beskyttelseshensyn dernæst er det

får gjort op med den eksisterende unødige overimplementering på revisionsområdet overimplementering som betyder bureaukrati og som stiller danske virksomheder vanskeligere i forhold til deres europæiske konkurrenter

forhold til den internationale konkurrence som de dermed er en del af

også lagt vægt på at der gennemføres en forenkling af myndighedsstrukturen på området og en effektivisering af kvalitetskontrollen med revisorerne det har ikke fyldt så meget i debatten her i

tage senere de nye

bliver endnu større hvis vi vælger at gå videre end det som der er lagt op til i

direktivteksten et eksempel på dette

de såkaldte pie virksomheder som medfører skærpede krav til revisionen det er også noget af det der har fyldt en del i den debat vi har haft her i dag den pågældende

pie virksomhederne går væsentlig videre end det der følger af eu reglerne først og fremmest ved at inddrage et stort antal ikkebørsnoterede virksomheder og det er jo sådan som regelgrundlaget er i dag med de nye eu krav til

være pie virksomhed og derfor mener

der er mange og ikke mindst tungtvejende grunde til at vi nu har valgt at indsnævre den pågældende definition

direktivets mindstekrav dermed ligestiller vi danske virksomheder på det område med blandt

så har der også været en diskussion i en del af høringssvarene

politiske reaktioner i forhold til kommuner kommunale fællesskaber og regioner som jo også har været omfattet af reglerne for revision af

pie virksomhederne også her synes jeg det er vigtigt at vi finder den rette balance så vi sikrer at der er en høj tillid til revisionen af kommuner kommunale fællesskaber og regioner uden at vi pålægger dem unødige byrder derfor mener jeg at de

udgå af pie definitionen for i stedet at blive omfattet af en bekendtgørelse

de små kommunale fællesskaber undtages fra denne bekendtgørelse da det også her vil være uforholdsmæssig byrdefuldt for de små kommunale fællesskaber at blive underlagt bekendtgørelsens krav men det er klart at jeg har den endelige bekendtgørelse

gør vi også op med de danske særregler for hvordan virksomhederne skal sammensætte deres revisionsudvalg

af virksomhedernes bestyrelsesmedlemmer det laver vi om så virksomhederne fremover får friere rammer til at sammensætte revisionsudvalget og til at sikre at udvalget har de rette kompetencer derudover kommer vi også til at forenkle organisationen af revisorområdet vi effektiviserer revisortilsynet og gør håndhævelsen mere proportional blandt andet ændres kvalitetskontrollen med revisorerne så vi fremover kommer til at bruge langt mere krudt på

langt større fokus på de revisorer der ikke kan finde ud af at efterleve reglerne mens vi lader de andre i fred altså de revisorer som overholder

på cirka to og fyrre million kroner så det er klart at det

kommer til at koste noget på den korte bane

for os er det afgørende at vi sikrer en fornuftig implementering jeg har noteret mig de bemærkninger

fra en lang række partier og derfor vil jeg selvfølgelig også nu

jeg noterer mig selvfølgelig også at der er partier

der har bekymringer i forhold til lovforslaget som det ser ud nu og da venstre jo er i den situation at vi har fire og tredive mandater er

have en dialog hvis lovforslaget skal vedtages og det er trods alt ambitionen

rådgivningsydelse til virksomhederne

også kan svare på om tilladt skatterådgivning er omfattet

maksimalt må udgøre halvfjerds procent

i den her situation jeg vil gerne spørge til det med den bekendtgørelse som ministeren

set tænkt mig at gøre fordi det der er bekymringen

nu vælger som

lade nogle af de her kan man sige elementer fra

pie virksomhederne gælde for de virksomheder

er fastsat i lovforslaget hvor mange regler er det så der kommer til at gælde og

skal fastlægges i en bekendtgørelse men det skal være klarlagt inden lovforslaget bliver vedtaget det det siger sig selv eller i i det omfang

man kan nå næsten dertil det er klart at jeg ikke bare

om hvordan og hvorledes indholdet i den bekendtgørelse skal være den bekymring forstår

set også meget godt den havde jeg også selv givet udtryk for hvis

at være i opposition til regeringen men det er klart at når man ikke er i regering

man den klare holdning at man skal være meget opmærksom på det

kan være interesseret i at lave en en fornuftig implementering af de regler der gælder og jeg mener

sikker på at de her virksomheder overhovedet bliver drevet fornuftigt og jeg gerne sige at der jo allerede i dag er en lang række krav der

i forhold til hvordan revisionen af de her selskaber er det er jo ikke sådan at det er wild west regler der gælder

at spørgeren ganske udmærket ved så jeg mener ikke at vi kommer i en situation

jeg i hvert fald hørte at herre pelle dragsted var meget optaget af det

jeg bestemt ikke at man overhovedet kan frygte